lynghøj i anledning af karin gaardsteds orlov

første stedfortræder for dansk folkeparti i sjællands storkreds merete dea larsen i anledning af karin nødgaards

storkreds kristen touborg i anledning af steen gades orlov

bede om at lidt flere samtaler henlægges til udenfor

så vil jeg give ordet til herre thomas danielsen som ordfører

grøn boligkontrakt med venstres stemmer hvorfor det nok ikke vil komme som en overraskelse for nogen at vi i forbindelse med udmøntningen selvfølgelig også har tænkt os at stemme for det der sker i praksis er at virksomheder frivilligt kan lade sig godkende til at yde danske boligejere rådgivning om

private enfamilieshuse række og kædehuse samt dobbelthuse senere vil det blive vurderet om ordningen skal implementeres

for andre former

forskellige typer ejendomme har vi nogle store værdier rundtomkring i landet i form af fredede ejendomme

blandt andet på grund af høje energiomkostninger

der betyder

og bo i sådanne ejendomme derfor håber vi i venstre at energisparekonceptet grøn boligkontrakt

fokus på hvorledes man kan imødekomme flere af de udfordringer som fredede ejendomme har så vi i fremtiden kan bevare disse værdier i samhørighed med den grønne udvikling det håber jeg også at ministeren vil kommentere

forslaget er en del af vækstplanen hvor der er afsat fem og tyve million og tretten

femten venstre støtter som sagt forslaget med ønske om en venlig imødekommelse

der troede man fra politisk hold at det ville komme helt af sig selv fordi det var så meget dyrere at have

det gå helt af sig selv det gjorde det for så vidt også for cirka fem og tyve

hvorfor er det så på den måde det er fordi det er store beslutninger og det har store konsekvenser for ens private økonomi og

det her forslag handler om det handler om at gøre det nemt tilgængeligt at få lavet de energirenoveringer som holder sig inden for den pris man alligevel

betaler man af på det lån som man har skullet optage for at kunne lave energirenoveringen det er grundideen i det her

faktisk også leverer en viden

de her energirenoveringer på en ordentlig måde så man kan være sikker på

det her er altså en motorvej for energirenoveringer og jeg vil gerne lægge særlig vægt på

er teknisk insolvente men hvor der

løser et konkret problem fordi man

bedre indeklima men også fordi vi kommer til at bruge mindre energi socialdemokraterne kan støtte

anerkender vi at det er en ganske

virksomheder som er godkendt til at kunne rådgive

om alle aspekter af en energirenovering så der ligger gode perspektiver i

hjælpe boligejere til

gå i gang med en energirenovering der ligger god økonomi i det for den enkelte boligejer men der ligger også god samfundsøkonomi i

i danmark ikke bruger flere penge på energi

sige at vi i dansk folkeparti ser meget positivt på lovforslaget

ordførere jeg hæfter mig også ved at gennemsigtigheden i finansieringen af en energirenovering af en ældre bolig som man så kan få gennem den her rådgivning vi lægger op til

livet både for beboerne i den bygning der skal renoveres og også

set et et rigtig godt forslag vi ved at boligejerne sjældent har

hvilke energirenoveringer der bedst kan betale sig

er de mest energieffektive det kræver en specifik viden og det kræver en erfaringsopsamling som de færreste har mulighed for

er på markedet en godkendelsesordning for virksomhederne der kan levere hele pakken og styreprocessen

set også en del af løsningen på dette problem så fra sfs vi lovforslaget velkommen vi ser frem til gennemførelsen af grøn boligkontrakt og vi er sådan set glade for at det her nu er næste skridt

resultatet af de analyser der til dels skal se på muligheden for at fremme finansieringen af

tiltag via realkredit eller bankvirksomhed så

er at forsøge at få mere gang i investeringer i energibesparelser i bygninger

godt formål men det er uklart om dette forslag reelt vil gøre nogen

forholder sig nemlig ikke til de økonomiske udfordringer der kan være forbundet med energirenovering og indeholder ikke noget bud på bedre muligheder for at få sådanne initiativer finansieret det er der ellers god brug for desværre vægter regeringen at genindføre en generel støtteordning til boligejerne

i stedet for at indføre en målrettet støtteordning til energibesparelse i alle boliger altså også lejeboliger

valgt en socialt skæv ordning som intet gør for miljøet og klimaet og som har en mindre beskæftigelsesmæssig effekt end en målrettet indsats

energibesparelser i boliger ville have haft dette forslag giver mulighed for at virksomheder der leverer rådgivning og projektstyring i forbindelse med

kan tilslutte sig en frivillig godkendelsesordning det kan naturligvis ikke udelukkes at dette vil være en fordel for de borgere som ønsker at igangsætte sådan nogle projekter så enhedslisten forventer at stemme for forslaget vi er imidlertid uforstående over for at regeringen ikke følger bygge anlægs og trækartellets det der hedder bat kartellet opfordringer til at sikre at udførelsen af selve selve renoveringsopgaven skal løses af den godkendte grønne aktør eventuelt i et konsortiesamarbejde med andre virksomheder hvor alles kvalifikationer skal dokumenteres for eksempel i form af svendebrev kombineret med relevant kursusbevis vi er enige med bat kartellet i at det er stærkt utilfredsstillende at den grønne aktør kan udlicitere renoveringsopgaver

som ikke indgår i et konsortiesamarbejde hvorigennem der har fundet en godkendelse sted

virksomheden på anden måde er ansvarlig over for

løse hele renoveringsopgaven det kræver naturligvis et vertikalt samarbejde mellem virksomhederne under den grønne aktør men det giver en særdeles ønskelig sikkerhed for at det udførte arbejde også

selv om vi i udgangspunktet er positive over for dette forslag har vi altså flere kritiske spørgsmål som vi gerne vil

at man kan tilbyde en samlet pakke som også opfylder de krav og ønsker som bliver stillet af banker og andre finansielle institutter rigtig meget strander jo på grund af finansieringen det ved vi alle sammen så vi synes alt i alt at det er grebet rigtig fornuftigt an vi tillader os også at læse lovforslaget således at godkendelsesordningen sikrer så høj en fleksibilitet som overhovedet muligt vi har ikke brug for et nyt bureaukratisk monster men en smidig ordning som sætter skub i den til alle tider vigtigste del af energipolitikken nemlig at vi bliver bedre til at spare på den dyre energi og sådan læser jeg lovforslaget

det man sørger for med det her lovforslag nemlig at de virksomheder der søger den her godkendelse er nogle der også

at de har forstand på hvordan man bedst får indhentet tilbud projektstyrer får skrevet den dokumentation der skal til og så videre så alt i alt er det her et meget positivt lovforslag som vi i det konservative

politiske aftale om vækstplan dk hovedformålet med forslaget er således at etablere en hjemmel til at fastsætte regler om en frivillig godkendelsesordning for virksomheder som i henhold til den her ordning udøver rådgivning om energirenovering og projektstyring med videre i forbindelse med renovering af bygninger vi vil gøre det lettere for bygningsejeren at få adgang til en kvalificeret rådgivning og til at få udført energibesparelser i sin bygning målet er at lave en ordning hvor man som bygningsejer kan henvende sig ét sted når man vil renovere sin bygning og få en samlet pakke som også sikrer en forbedring af bygningens energimæssige tilstand vi vil lave en ordning hvor bygningsejeren kan hyre en godkendt rådgiver der kan levere en samlet pakke som er tilpasset den enkelte bygningsejers behov

pakke kunne for eksempel indeholde en kortlægning af bygningens energimæssige tilstand en udarbejdelse af en konkret plan for energirenoveringen en beregning af økonomien i det

tiltagene rent faktisk koster at gennemføre og hvad det betyder for de fremtidige

hele hensigten er jo at bygningsejeren skal kunne gå i banken med et godt beslutningsgrundlag så det er nemmere for banken og realkreditten at vurdere betydningen af energiforbedringer

renoveringsprocessen det vil sige projektering indhentning af tilbud tilsyn mens arbejdet udføres og gennemgang efter endt arbejde i lovforslaget fastsætter vi derfor

skal kunne leveres af virksomheder som er godkendte til at levere ydelser under

som enhedslistens ordfører var inde på at vi i første omgang målretter ordningen mod enfamilieshuse samt række kæde og dobbelthuse men det er også tanken at ordningen kan udvides til også at omfatte for eksempel etageboliger kontorbygninger og erhvervsbygninger med dette lovforslag og hele initiativet

har arbejdstitlen grøn boligkontrakt vil vi gerne fjerne de barrierer som i dag afholder bygningsejere fra at energirenovere mange bygningsejere ser det som en uoverskuelig opgave og som noget der er forbundet med stor usikkerhed

nogen tvivl om at regeringen lægger overordentlig stor vægt på at få fart på energirenoveringen i de private boliger det vil være afgørende for at nå vores målsætning om grøn omstilling og reduktion af energiforbruget det er også noget der gør den enkelte families økonomi bedre samtidig ser vi det som et vigtigt initiativ til på kort sigt at få gang i beskæftigelsen derfor er jeg selvfølgelig glad for den interesse der er udtrykt og den store opbakning der er til lovforslaget

og har nogle særlige karakteristika som man skal tage hensyn til når man når man

vil selvfølgelig indgå i den uddannelsesindsats som man tilbyder virksomhederne i forbindelse med at få

så det kan jeg svare bekræftende på til socialdemokraterne og især til fru

bare sige tusind tak for opbakningen

det er fair at sige at fru pernille rosenkrantz theil bærer en stor del af æren for at vi står her i dag og for at

på hele udviklingen af det her koncept tak til dansk folkeparti for opbakningen vi er glade for den positive tone også tak til de radikale og sf for samme enhedslisten krydrede sin støtte med lidt skeptiske bemærkninger

jeg tror og håber nu at vi kan komme en del af bekymringerne i møde sådan så enhedslisten kan føle sig betrygget ved

de økonomiske muligheder

at man faktisk giver den her nye form for rådgivere

kan gå direkte ind i finansieringsinstitutterne og derved give en sikkerhed for at de energibesparelser man opnår og dermed den økonomiske gevinst

man får jeg agter at have en rimelig aktiv dialog også

med vores bygningsrenoveringsstrategi med realkreditten og

gøre det lettere ikke mindst

få hjælp til at beregne gevinsterne troværdigt

banken eller realkreditten ved

mere villige til også at give

selve tiltaget selve energirenoveringen så nævner enhedslistens ordfører også det med social dumping og så videre der skal jo

som helst tvivl om at det er et område som regeringen

danske arbejdsmarked der er nogle grunde til at vi ikke har lagt

kunne bygge på principperne i ilo konvention nummer fire

der bliver sigtet til men den

kan vi stille krav om overholdelse af det her men det er ikke noget man kan stille krav om

også noget der hvis vi endelig kunne gøre det ville være ganske vanskeligt at

noget der hindrer at den enkelte husejer kan tage en rådgiver med den ene hånd og så med den anden hånd tage en

tvinge husejerne

måde vi har lagt det op på nemlig at vi

konstaterer og jo også gerne ser at man egentlig opretter en aftale mellem de centrale parter på arbejdsmarkedet på det her område og derigennem sikrer at vi får kvalificeret arbejdskraft og

så er det jo en helt særlig fornøjelse at kunne byde liberal alliance velkommen i energipolitisk forslag det er ikke så tit det sker men så meget desto mere glædeligt

visionen for det her lovforslag nemlig at spare på den dyre energi det er jo også det vi i øvrigt gør på mange andre områder og

til at invitere herre villum christensen og

overveje at deltage i hvert fald i den del af festen inden for energiforligets rammer der handler om energieffektivitet

en fornemmelse af at vi måske har færre ideologiske uenigheder end

også en tak til de konservative for at

bære det her lovforslag igennem som en del af forliget jeg tror at jeg skal stoppe her

formanden at sige at vi ser frem til at fortsætte drøftelserne om lovforslagets enkelte elementer i

i forslaget omfatter flere diagnoser lovforslaget vil derfor med den foreslåede formulering kunne rumme andre diagnoser end aspergers syndrom igennem de seneste årtier har der været stor politisk bevågenhed på hvordan unge med særlige behov kunne klare sig godt igennem uddannelsessystemet internationalt har der også været fokus på at disse unge skal inkluderes

men at vi følger implementeringen og udviklingen nøje således at vi kan rette til såfremt det viser sig at vi ikke har fået skabt en ramme der tager højde for den udfordring vi står over for

også unge med en diagnose og derfor

de forsøg vi har set med særlige tilbud til unge med diagnoser

derfor er jeg glad for at vi med det her forslag gør ordningen permanent og giver det her tilbud til den gruppe af unge fremadrettet

har været en succes

derfor synes vi i dansk folkeparti

formålet med lovforslaget er aldeles prisværdigt og derfor støtter vi det

bekymrede over at taxametersystemet har en tendens til at fremme stordrift det vil sige store skoler og store klasser i det her tilfælde bruger man så taxametersystemet til det modsatte ved at man indfører et såkaldt skyggetaxameter det synes vi faktisk er en utrolig god idé som man kunne overveje at bruge andre steder hvor det er vigtigt at opretholde små hold og trygge rammer for at få faglig kvalitet i undervisningen

den idé kan vi jo alle sammen tage med til de

kommende forhandlinger og

naturligvis ønsker at give elever med nedsat psykisk funktionsevne de bedste muligheder for at få en uddannelse

erfaringer med et særligt tilrettelagt stx forløb

at vi nu gør de her forsøg permanente i første omgang

bliver der et tilbud i hver region og så må vi jo se om det er tilstrækkeligt det er klart

ville have haft flere penge vi har fundet en model hvor vi kommer til at lave en omfordeling inden for taxameteret

procent her i to tusind og fjorten stigende til nul

procent i to tusind og sytten det synes jeg vi fuldt kan stå inde for og jeg glæder mig rigtig meget til at følge med i hvordan det kommer til at gå for de her elever

fremtiden så det radikale venstre støtter

det kræver at vi gør en særlig indsats for at alle skal have så lige muligheder som overhovedet

ekstra for at støtte elever med særlige behov så de kan klare sig godt igennem uddannelsessystemet tilskud til særlig tilrettelagte forløb for elever med nedsat psykisk funktionsevne som for eksempel aspergers syndrom

forsøg med sådanne ordninger har vist sig at være en succes

de klarer sig godt

at unge med særlige behov som er velfungerende og normalt eller højt begavede men har andre vanskeligheder får muligheden for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse derfor er vi

indebærer at forløbene sidestilles med resten af ungdomsuddannelserne og at eleverne får det samme eksamensbevis som alle de andre

vi et skridt i retning af mere ligestilling at give mennesker med nedsat funktionsevne en

sf deler ønsket om at etablere en permanent ordning for den her gruppe der bygger videre på de succeser vi allerede har set

som følge af autisme

lade sig gøre hvis de rigtige rammer er til stede

at der skal gøres noget ekstra for at støtte elever med særlige behov gennem uddannelsessystemet det anerkender vi også i enhedslisten derfor

de foregående ordførere har været på stx og på hf men vi i enhedslisten er ligesom rektorforeningen gymnasielærerne og

foreningen bekymrede for finansieringen

for at sikre et tilbud til gymnasieelever med særlige behov

undervisning

undervisningen samtidig vil finansieringstyper som den her langsomt udhule taxameteret på gymnasierne for når gymnasierne skal lave mere for de samme penge vil kvaliteten blive

derfor mener vi ikke i enhedslisten det giver mening at finansieringen er skruet sammen på den her måde vores gymnasie og vores hf forløb skal være

gennemfører en ungdomsuddannelse rustes

gennem uddannelse så vi kan i enhedslisten altså godt støtte at der oprettes særlig tilrettelagte forløb men vi kan ikke støtte finansieringen så hvis vi endelig skal

skal regeringen bringe nye penge

bordet der kan finansiere forslaget uden at forringe de eksisterende

om

samtidig skal der

til unge med handicaps og nedsat psykisk funktionsevne så disse unge får en mulighed for at uddanne sig

også får en mulighed for at komme til at forsørge sig selv i fremtiden

i nogle af de høringssvar der er kommet ind helt konkret vil jeg nævne leder og bestyrelsesforeningen for

som er kritiske over for den foreslåede finansiering af de særlige forløb foreningen frygter at det hvis andre tiltag bliver finansieret på lignende måde kan betyde en langsom men sikker udhuling af

i de almengymnasiale uddannelser og den betænkelighed

fagligheden i vores uddannelsessystem

vi har et taxametersystem som sætter fokus på færdiggørelse og nu også i i stigende omfang på sociale faktorer

havde vi helt klart foretrukket at man skabt et fagligt taxameter altså at man

det faglige niveau som uddannelserne var i stand til at præstere ud fra det udgangspunkt som eleverne nu kommer med det ville være

til gavn for alle unge uanset det sted

flere har henvist til fem og halvfems procentsmålsætningen det var en målsætning der blev skabt tilbage i to tusind og seks hvor vk regeringen

skulle have en ungdomsuddannelse og

jeg er rigtig rigtig glad for at et bredt politisk flertal i dag bakker så varmt op om fem og halvfems procentsmålsætningen men det er klart at hvis fem og halvfems procent af alle unge skal have gennemført mindst én ungdomsuddannelse

derfor er vi faktisk meget glade for at der har kørt forsøg på de almene gymnasier både i to tusind og syv og to tusind og otte med elever med aspergers syndrom hvor disse har været samlet i særlige klasser

men med inklusion på nogle af valgfagene den evaluering

også fremgår af lovforslaget der har været af forsøgene viser at det har været en succes

at køre et sådant særligt forløb og derfor er vi selvfølgelig enige i det der er lovforslagets intention nemlig at gøre det muligt at yde tilskud til at permanentgøre disse særligt

så vi mener at det er noget af det der skal til for at vi når de fem og halvfems procent som vi alle sammen

der har i dag i folketingssalen været en ganske kort debat

forstå at der bliver stillet spørgsmål under udvalgsbehandlingen sige at jeg nu ikke er så bekymret det er ikke en særlig stor gruppe vi taler om og og det burde være

så jeg håber selvfølgelig på at vi under udvalgsbehandlingen også får

taxameterfinansieringen inden for gymnasierne men som sagt er

gennemgangen af høringssvarene vi håber selvfølgelig på

får de svar som som vi ligesom har kunnet fornemme på ministerens

sådan at der kan være mindst et særligt tilrettelagt gymnasialt uddannelsestilbud til denne

mindst et i hver region der er også givet hjemmel til at

hvis der er et forsøgsudviklingsarbejde der viser at det vil give mening

på alle mulige måder et lovforslag

enkelte kritiske røster i forhold til økonomien til det vil jeg sige

det ikke er fordi der kommer til at ske en langsom udhuling af taxametrene det er sådan at undervisningstaxameteret til de almengymnasiale uddannelser

vil komme til at blive nedsat med nul procent i to tusind og fjorten og det vil så stige til cirka nul procent

en almindelig gymnasial uddannelse til en gruppe af unge

inden for det undervisningstaxameter som der er i dag med de

den brede tilslutning og jeg glæder mig til at vi når i mål med det

virksomhederne til at indgå uddannelsesaftaler med erhvervsskoleelever og tvang er ikke konstruktivt når det handler om at give unge mennesker mulighed for uddannelse eller folk på kanten af arbejdsmarkedet en chance såvel lærlinge som ledige får det bedste afsæt for at udvikle sig og få fast tilknytning til arbejdsmarkedet hvis det foregår i virksomheder der spiller frivilligt med og meget taler for at rigtig mange virksomheder spiller positivt med det er ikke altid nemt at finde de relevante tal men jeg har dog fundet frem til at virksomhederne i byggebranchen spiller positivt med når der bare er byggeaktivitet til det to ud af tre virksomheder tager løbende lærlinge og tre og tyve procent af alle klassiske erhvervsskoleelever dog minus sosu

mens de kun tæller cirka seks procent af de beskæftigede

i venstre ser vi også gerne flere praktikaftaler men vi har den grundlæggende holdning at tvang ikke er en vej vi skal slå ind på et væsentligt argument imod sociale klausuler er at man kun får fat i en brøkdel af aktiviteten da der selvfølgelig er et krav om proportionalitet derimod får de såkaldte partnerskabsaftaler fat i al aktivitet lad mig give et eksempel københavns kommune har siden to tusind og elleve kun været i stand til at stille krav om

hundrede og tre og firs lærlingeårsværk

på sine kontrakter inden for byggeriet og københavns kommune

årligt til sammenligning har roskilde kommune

kun halvandet år og med et væsentlig mindre budget ved man i regeringen og enhedslisten hvad det er man

for man kan vel ikke både forestille sig

mere frivillighed og tvang på samme tid partnerskabsaftalerne virker og skaber foruden praktikpladser til de unge også et rigtig godt samarbejde mellem erhvervsskoler skoleforvaltninger i kommunerne uu centre og for eksempel dansk byggeri der er i den forbindelse også etableret nogle meget nyttige samarbejder om vejledning af de unge mennesker til erhvervsuddannelser

undervisningsforløb der giver elever fra folkeskolen kendskab til hvad der er af muligheder i for eksempel bygge og anlægsbranchen for eksempel materialet skolen på byggepladsen sociale klausuler er ufleksible for de knytter sig til en konkret opgave det vil sige at eleven skal anvendes til en bunden opgave lærlingen kan ikke bare anvendes på de opgaver hvor det passer virksomheden bedst eller hvor lærlingen lærer mest med dette lovforslag vil regeringen og enhedslisten tvinge

offentlige gymnasier voksenuddannelsescentre erhvervsskoler og private gymnasieskoler med flere til at bruge sociale klausuler om uddannelse og praktikpladsaftaler men burde vi i stedet for ikke respektere selvejet og i stedet for opfordre til partnerskaber nej regeringen vil detailregulere fremover skal man anvende følg eller forklar princippet det betyder at de skoler der ikke bruger sociale klausuler skal forklare på deres hjemmeside

ikke gør det i venstre undrer vi os over at skolerne ikke får samme mulighed som kommunerne har fået i forbindelse med kommuneaftalen hvor man fortsat har mulighed for at anvende partnerskabsaftaler noget kunne tyde på at man ikke er bevidst om at især

så væk er de pragmatiske lokale løsninger i venstre frygter vi at brugen af sociale klausuler i forbindelse med skolernes udbud ikke vil skabe flere praktikpladser til eleverne på erhvervsskolerne tværtimod

en stor risiko for at praktikpladsvirksomhederne i fremtiden alene vil rekruttere og ansætte elever i forbindelse med offentlige udbud der omfatter krav om sociale klausuler den almindelige anerkendte rekruttering hvor praktikvirksomhederne ansætter elever når der er en ledig praktikplads eller en tilgang af arbejdsopgaver vil blive elimineret fordi virksomhederne vil blive styret af at skulle opfylde sociale klausuler den gode almindelige rekruttering af elever der har været styrende i årevis bliver simpelt hen elimineret gennem sociale klausuler brug af sociale klausuler vil således underminere hele vekseluddannelsesprincippet

af disse elever kommer i praktik i en virksomhed på et senere tidspunkt der er fire tusind otte hundrede elever der

er i virksomhedspraktik eller skolepraktik men langt de fleste af disse elever kunne fortsætte deres uddannelse i skolepraktik hvis de ville kun fem hundrede elever må skifte uddannelse fordi den uddannelse de er i gang med er så lille at der ikke udbydes skolepraktik

når man er i skolepraktik

det er nogle

på hvorfor man ikke har sociale klausuler fordi

skal tolkes der fremgår ikke

sætning som ordføreren sagde at man ville tage hensyn til de frivillige aftaler havde det fremgået

det er sådan og sådan det skal køres så havde jeg

at man havde sagt vi vi opfordrer kraftigt til at man laver den her form for aftale

begynde at bestemme andres lønninger jeg tror at

igennem den erhvervsskolereform som

der er også en grund til at nogle elever ikke bliver taget ind

hvis en arbejdsgiver mener at en elev ikke vil kunne gøre sig i det pågældende arbejde eller ikke vil

den nødvendige kundekontakt

god og heftig debat om det personlige ansvar

lønstigninger hvis vi lader en udvikling

hvor skatter og afgifter bare stiger fortsætte så kan jeg da godt forstå at lønmodtagerne vil have mere i lønningsposen men hvis vi kunne give lønmodtagerne et håndslag på at

vi ikke udhuler deres løn på nogen måde så tror jeg faktisk at lønmodtagerne og det har de også vist igennem de seneste overenskomstforhandlinger

og at det ikke er proportionalt at stille sociale klausuler og så kommer

hvis de mener at det er en god nok forklaring at der er indgået frivillige aftaler

i erhvervslivet gør alt hvad de kan for at skaffe det nødvendige antal praktikpladser og jeg synes at regeringen fuldstændig overser at vi står i den værste økonomiske krise siden anden verdenskrig

ned er det her en stor udfordring der giver utryghed for mange unge og som betyder at man i nogle tilfælde måske vælger erhvervsuddannelserne fra derfor er det her et problem vi skal tage seriøst og det er vi i fuld gang med der er en række ting man kan gøre for at skaffe flere praktikpladser

er det vi diskuterer her i dag jeg synes ikke der kan være tvivl om at når vi som stat kommune region

skal vi have modet til at stille krav til dem der bygger for os det handler om at man skal betale en ordentlig løn men det handler også om at man skal tage det ansvar der hører til

arbejdsgiver i danmark nemlig det uddannelsesansvar som ligger lige præcis hos arbejdsgiverne det ansvar synes jeg også gælder vores uddannelsesinstitutioner og derfor er jeg rigtig glad for vores forslag i dag hvis en erhvervsskole skal

giver det jo ingen mening at dem der laver den ikke har lærlinge hvis vores uddannelsesinstitutioner generelt skal have ting i udbud

jeg mener at vores forslag er så balanceret som det kan være hvor vi på den ene side siger

er vigtigt at det er afgørende og at vi synes man skal turde stille krav og på den anden side er en fleksibilitet til

lokale løsninger have andre måder at gøre tingene på inklusive lokale aftaler

er vigtigt at vi har modet til at sige at vi må kunne stille krav til arbejdsgivere der bygger for skattekroner

altså der er mange mange tusinde unge der hvert eneste år får en læreplads

og det gør at vi som politikere skal tage vores ansvar på os og sige er der redskaber vi kan lægge oven på for at sikre at der kommer endnu flere pladser så vi kan sikre en reel uddannelsesgaranti

en økonomisk krise har en indflydelse det ved vi og det er også derfor vi har lavet praktikcentre det er derfor vi har lavet en række forskellige ting

vi gerne være med til at rette op på det vi tror ikke på at sociale klausuler

uddannelsesinstitutionerne er et vidundermiddel som kan løse problemet med mangel på praktikpladser i hvert fald ikke

endegyldigt men vi tror at det måske kan

at støtte det forslag der er blevet fremlagt i dag dansk folkeparti ser derfor positivt på lovforslaget vi noterer samtidig at regeringen er villig til at bruge meget barske metoder over for uddannelsesinstitutionerne hvis de ikke lever op til aftalen om at følge eller forklare i forbindelse med sociale klausuler det er tilskudsmæssige sanktioner som man vil bruge hvis

ikke følger reglerne her synes jeg endnu en

bruger taxametersystemet

noget helt andet end en

af uddannelsessystemet altså at man begynder at stille nogle specifikke krav man kunne måske bruge den form for sanktioner på andre områder for eksempel til at nedbringe fravær eller højne kvalitet i uddannelserne i stedet for blot til

overholder en aftale om sociale klausuler

diskussion vi skal have her i dag men jeg synes blot det er værd

vi her har en alternativ brug af taxametersystemet

men til dagens forslag vil

sige at vi ønsker

for at løse problemet med mangel på praktikpladser og derfor ser vi positivt på

kvaliteten ruste vores lærere på erhvervsuddannelserne til at lave endnu bedre undervisning og vi er optaget af at åbne vejene så der ikke er nogen blindgyder men så man har muligheden for at læse videre bagefter hvis man har lyst til det men så handler det selvfølgelig også om praktikpladser

ny erhvervsskolereform er jo at vi faktisk styrker praktikcentrenes praktikpladsopsøgende arbejde

at komme ud at gøre praktikken færdig i en virksomhed det er vi meget varme tilhængere af i radikale venstre men det løser jo ikke hele praktikpladsspørgsmålet i sig selv og derfor har vi også det her lovforslag på i dag som handler om sociale klausuler på de statslige uddannelsesinstitutioner lovforslaget betyder at offentlige gymnasier voksenuddannelsescentre erhvervsskoler private gymnasieskoler og hf kurser på samme måde som de statslige myndigheder skal følge følg eller forklar princippet

vi i radikale venstre har fundet en rigtig fin balance

derovre på den blå fløj bare

som er fleksibel for det første kravet om sociale klausuler omfatter jo kun de relevante udbud det vil sige bygge og anlægsprojekter eller tjenester som altså varer mindst seks måneder eller er på en værdi af over ti million kroner for det andet følg eller forklar

giver muligheden for fleksibilitet som vi lige også har haft en længere diskussion om

hvis man har lokale

for det tredje vi har lyttet til høringssvarene fra for eksempel dansk industri og præciseret i bemærkningerne

det nu er i overensstemmelse med konkurrence og forbrugerstyrelsens vejledning det betyder at leverandørerne ikke nødvendigvis skal ansætte nye elever men også har muligheden for at overflytte allerede ansatte elever til udførelsen af kontrakten

må vi sige at det her altså er sociale klausuler med vid udstrækning af fleksibilitet vi synes i radikale venstre vi har fundet en fin balance det her lovforslag er et udtryk for at vi samarbejder med dem der vil vi kan høre på den ene side at

noget fleksibilitet i det på den anden side er jeg sikker på at enhedslisten

gerne ville være gået langt videre

midten radikale

højt for ordføreren der står har ordregiver indgået en frivillig partnerskabsaftale med henblik på at skaffe praktikpladser inden for det eller de områder som er relevante for

være en forklaring på hvorfor ordregiver ikke anvender en social klausul der står jo kan og ikke skal

påstod at jeg ikke havde læst

og ordføreren som er en del af de regeringsbærende partier siger skal er er en frivillig partnerskabsaftale ensbetydende med at man ikke skal forklare noget som helst

at det kun er for de relevante udbud det vil sige

af over en halv års varighed eller

enten

forklare hvorfor de ikke

man jo have gjort sig klart at man vil få en større gevinst ud af det her end af partnerskaberne

flere praktikpladser kommer det her konkret til at give så sagde ordføreren at det

ti million kroner det vil typisk være hvis man

sådan noget går i eu licitation kommer de her krav

udenlandske virksomheder som vinder en byggeopgave

behøver man ikke at lave sociale klausuler så der er ikke noget modsætningsforhold tværtimod fungerer det faktisk rigtig godt sammen så spørger herre peter juel jensen om

hvor mange praktikpladser det vil give vi følger jo ikke med i

ikke sådan at erhvervsskoler skal skrive ind til ministeriet og spørge om de må bygge noget

skal kun spørge hvis det er for over tres million kroner

måde for virksomhederne er derfor vi har gjort så meget

at der stadig er fleksibilitet i forhold til at skaffer man praktikpladser på andre måder for eksempel ved partnerskabsaftalen så behøver man ikke at følge de sociale klausuler det synes vi i

netop at styrke praktikpladsernes rolle i den forbindelse sådan

får chancen for at komme ud

kun kan have en elev i en kortere periode

komme ind forbi skolepraktikcentret

imod ordet vi har noget imod indholdet og vi har noget imod tvang

med marxisterne på den yderste venstrefløj om mere tvang i uddannelse og hvordan i alverden skulle det løse

det bureaukrati det gør man jo det står jo fuldstændig klart her at det kan være der står intet om at man

men det er klart at vi vil holde ordføreren op på de løfter der er blevet givet her i folketingssalen i dag

de institutioner og de kommuner der går

alt det bureaukrati mit spørgsmål

handler det her lovforslag om at man som virksomhed er med til at tage ansvar for

uddanne de mennesker som man selv har brug for

igennem er det helt afgørende at de kan få en praktikplads

for at vende det nuværende billede kommer vi nemlig til at mangle i titusindvis af faglærte i fremtiden og danmark

for at sikre flere praktikpladser ved offentligt udbud og regeringen har

at statslige ordregivere skal følge det såkaldte følg eller forklar princip som vi har diskuteret i salen i dag

er vi glade for indførelsen af det princip som betyder at ordregiverne enten skal anvende sociale klausuler om uddannelse eller praktikaftaler eller forklare hvorfor de ikke gør at kunne konstatere at mange kommuner på eget initiativ har indført krav om sociale klausuler de sociale klausuler virker nemlig men de resultater vi har set indtil nu er ikke tilstrækkelige vi må gøre mere og vi kan se at nogle frivillige ordninger ikke kan levere varen vi er nødt til at stille skrappere krav om at virksomheder opretter praktikpladser hvis de vil have offentlige ordrer det er selvfølgelig frivilligt om de vil det derfor mener vi

til også at gælde for en række uddannelsesinstitutioner med med lovforslaget forpligtes institutionerne til at anvende klausuler i forbindelse med alle relevante udbud eller forklare hvorfor de

skal have lærlinge når det offentlige sætter gang i projekter for skatteydernes penge det er nødvendigt at der bliver uddannet

hvordan man kan bruge sociale klausuler

og en partnerskabsaftale det er jo fuldstændig op til dig selv at afgøre så det ord

ingen mening at at venstre

ordførere fra regeringspartierne har haft den stik modsatte holdning så der er sådan lidt

en udenlandsk virksomhed som vinder buddet vil man kunne stille de samme krav med hensyn til at skabe

praktikpladser over for udenlandske virksomheder

og med udenlandske virksomheder endelig vil jeg gerne sige til specielt

skal tage højde for andre ting end kvalitet og pris når de skal ud og indkøbe en ydelse og derfor vil jeg høre om ikke ordføreren også er

hvis virksomhederne tager en del af ansvaret det

nogen elever eller lærlinge så får de

er det

er begrænset af nogle eu regler som jeg har forstået det

partnerskabsaftalerne som er frivillige ikke begrænset af eu reglerne

proportionalt kører efter eu regler

der er frivilligt ikke kører efter eu regler kan køre samtidig

den konservative ordfører det som jeg prøvede at sige før var at fru lene espersen og venstres ordfører var meget optaget af det her ord kan og det var fordi nogle af de beskrivelser der er i lovteksten giver eksempler på hvordan man kan undgå

rammer der er i forhold til størrelsen

det der også står her er at det skal være af en vis størrelse for at være i overensstemmelse med eu retten i forhold til sociale klausuler altså

man bruger sociale klausuler har man præsteret at etablere en hundrede og tre og firs lærlingepladser

bedst tvang via sociale

frivillige aftaler rundtomkring men vi indfører ikke

at når vi bruger skatteydernes penge fornuftigt på

der selvfølgelig også løftes et samfundsansvar samtidig med

som mangler en praktikplads i dag

gennemføre en erhvervsuddannelse egentlig

skulle man jo tro at lige præcis en uddannelsesinstitution forstod vigtigheden

om praktikpladser når de købte en tjeneste

er tvingende nødvendigt

at sikre praktikpladser og det skal vi forpligte dem på

eller forklar princippet ikke tilstrækkeligt samtidig berører

skaber altså ikke nogen praktikpladser til for eksempel sosu assistenter sosu hjælpere eller pædagogiske assistenter

folketingets partier om hvordan vi kan skabe praktikpladser til denne

så vi kan bruge den viden til at skabe flere praktikpladser

offentlige og det private i højere grad

i enhedslisten har vi i lang tid ønsket at man stillede større krav til virksomhederne om at leve op til uddannelsesansvaret

meget glade for at regeringen har imødekommet dette ønske

at enhedslisten går ind i en aftale uden at man ved hvad man får ud af

kan ordføreren fortælle mig her i dag hvor mange

ordførere har vævet rundt i om det kan skal være et skal eller om det er et skal der kan være et kan og så videre kan

kendsgerninger ind i billedet så vi kan få at vide hvis man nu har en partnerskabsaftale er det så ensbetydende med at man ikke skal forklare sig som nogle ordførere fra regeringspartierne hævder

evidensbaseret materiale vi har her i folketingssalen der gør

det her er hundrede procent det der virker

der får de praktikpladser der bliver etableret med det her lovforslag

bonusordninger

i enhedslisten

arbejdsgivernes uddannelsesbidrag

uddannelsesansvaret betaler lidt mere til arbejdsgivernes uddannelsesbidrag som jo finansierer skolepraktiklønnen

i hvis de ikke kan få en rigtig praktikplads så jeg tror at hvis virksomhederne

køen blev længere og længere

fungerede som et samlet hele

med et vekseluddannelsessystem resultatet er klart for enhver uddannelser som mange unge opfatter som uattraktive skolepraktik hvor de unge sidder og keder sig stort frafald unge der kommer ud med uddannelser ikke ruster dem til konkurrence på et internationalt arbejdsmarked det er et svigt af rang regeringen kan ikke ryste den tanke af sig

at man kan skabe gode uddannelser ved

læring harmonerer meget meget

det er den yderste venstrefløjs hede drøm om at få krammet på det onde erhvervsliv

et enormt svigt af ungdommen dertil kommer at sociale klausuler skaber bureaukrati og større offentlige udgifter

selvfølgelig og vi kan ansætte bureaukrater der kan sidde og gennemgå excelark det kommer der som bekendt

på tvang der ønsker styring af mennesker i stedet for at give luft og rum til initiativ motivation og virkelyst mennesker der skaber værdi bliver mistænkeliggjort her står vi så midt i en værdikamp og en kamp om de unges fremtid

hellere se på hvad der faktisk holder de unge ude af praktikpladserne nemlig et misforhold mellem den værdi eleverne med rimelighed kan levere og den omkostning

er nogen der tør sige det så kommer vi jo ikke videre

er investering i fremtiden hvis det er en god uddannelse

om lovforslaget men vi er modstandere af det og det er vi simpelt hen fordi

enhedslisten har besluttet at indføre et følg eller forklar princip ved statslige udbud således at der der skal indføres sociale klausuler med uddannelses og praktikpladser eller også skal man kunne forklare sig vi tror ikke at tvang er vejen frem vi tror ikke at bureaukrati er vejen frem

på den helt fejlagtige forudsætning at man tror

ikke ønsker at etablere praktikpladser på trods af at virksomhederne er afhængige af at have elever tvang er ikke vejen til at få flere pladser vi mener at

men faktisk også fordi danske virksomheder påtager sig et samfundsansvar

selv kan forstå det så må man jo ligesom tvinge

vi mener ikke at en gabestoksmodel hvor statslige ordregivere skal redegøre for om de vil indføre sociale klausuler over for virksomhederne

de ikke vælger gøre det er en god idé

man skal hænges ud hvis man ikke etablerer dem endnu værre bliver det så

evidens for at sociale klausuler virker

som er den største tilhænger af et

eneste stykke dokumentation for at det virker

at sociale klausuler skulle virke og

man ikke vælger at bruge nogle af de instrumenter der rent faktisk virker ude i

kommunerne og så med gulerod forsøger at lokke flere til

fremgår det også klart at såvel håndværksrådet som

fremhæver at de sociale klausuler jo ikke er gratis og det er måske en anden del

som vi slet ikke har haft tid til at diskutere godt nok i dag for hvad konsekvensen hvis vi pålægger danske virksomheder noget der er omkostningsfyldt

i den ene ende altså i form af praktikpladser betyder det så ikke bare at vi fjerner nogle arbejdspladser der er

det er jo lidt ligesom at tisse i bukserne for at holde sig varm

men i bliver så sandelig fyret lige bagefter for der er ikke plads til jer bagefter jeg har meget svært ved at se logikken i det grundlæggende har det konservative folkeparti altså også det synspunkt at danmark

brug for at vi øger virksomhedernes omkostninger

i skarp konkurrence med resten af verden hvis vi ønsker at etablere flere praktikpladser og det ønske deler vi end de treoghalvfjerdstusind der er blevet etableret i forvejen

ved at højne kvaliteten af vores erhvervsuddannelser

er årsagen til at det står så sløjt til der er en af tingene

så jeg tror på at det er ved at højne kvaliteten ved at fremme rammevilkårene

at sikre bedre vilkår at man får langt flere praktikpladser ud af det end

er en meget meget specifik opgave hvor det

tage praktikanter eller lærlinge ind det

øge virksomhedernes omkostninger

der er fem tusind unge der ikke har en praktikplads eller

arbejsmiljø og miljølovgivning

noget en håndværksmester

trods alt skrevet at

det her gabestoksprincip og hvis fru lisbeth

så skal jeg nok lægge mig ned og sige undskyld men det

så jeg har meget meget meget svært ved at se

har

råd til at have en til at tage sig af den lærling der er der men man skal

råd til at betale vedkommende

sigter efter sigter enhedslisten efter at danske virksomheder ikke løfter deres virksomhedsansvar

at regulere på fordi man sådan set proportionalt stiller

store hvis man i stedet for havde valgt at lave partnerskabsaftaler og frivillige aftaler

vil sige til fru rosa lund hvis man bevæger sig ud i virksomhederne og ser på hvad

være bedre rammevilkår for vores virksomheder

deres omsætning tjene flere penge

cirkus med at stille krav og så videre bliver ikke noget der kommer til at skabe

flere praktikpladser det kommer bare til at skabe nogle flere arbejdspladser

gjort os meget umage med at lave

har inddraget høringssvarene fra

fordi der var nogle virksomheder der skulle have den ordre og så skulle de etablere nogle praktikpladser

internt men mest af alt at bruge penge på bureaukrati

fem tusind eller seks tusind nye praktikpladser på præcis de områder hvor unge mennesker gerne vil have én

at tallene taler for sig selv når en kommune som københavns kommune som har et anlægsbudget på ni milliard

mens roskilde kommune der går frivillighedens vej

og vi skal altså den anden vej mindre bureaukrati

ude i virksomheder samtidig med at man også får den teori der skal til uanset om man skal være tømrer murer eller andet

betyder at vi har nogle meget veluddannede unge hvis de vel at mærke gennemfører deres erhvervsuddannelse det diskuterer vi så i andet regi

men det forudsætter at de kan få en praktikplads vi har lavet

folketinget som blandt andet betyder at der nu

samarbejde med virksomhederne

oprettet ordinære praktikpladser og nu kigger vi yderligere på hvordan vi igennem sociale klausuler eller uddannelsesaftaler

er et lille men vigtigt bidrag til det

gennemføre en række massive offentlige investeringer blandt andet inden for det statslige område i forhold til femern bælt

er stimulere den vækst som vi alle sammen håber der kommer gang i

offentlige som en stor arbejdsgiver være med til at sætte gang i offentlige investeringer som betyder at der bliver skabt private jobs vækst i private virksomheder det er hele ideen omkring sociale klausuler

det offentlige vælger at lave massive investeringer til gavn

vi stiller krav om at de virksomheder der gerne byde på de offentlige investeringer som jo altså giver virksomhederne en god ordre giver virksomheden vækst giver virksomheden mulighed for at skabe arbejdspladser og dermed også giver virksomheden mulighed for at lave en uddannelsesplads en plads

vi synes i regeringen at det giver dyb mening at se de her ting i sammenhæng og

det skal vi selvfølgelig bruge til også at få skabt nogle uddannelsespladser

nu har vi i første omgang gennemført sociale klausuler uddannelsesklausuler i forhold til statslige udbud

vil det gælde i forhold til kommunale og regionale udbud

forskellige offentlige opgaver det kan være udbygninger det kan være renoveringer

august to tusind og tretten

dette lovforslag hvis man for eksempel på en erhvervsskole

er med til at underminere hele vekseluddannelsesprincippet

til at gå ind i det som er formålet med det nemlig at vi har en fælles forpligtelse til at

ude i virksomheder alternativt igennem bedre kvalitet med de nye praktikcentre der er igennem delaftaler hele den vifte af initiativer vi sætter i gang herunder bedre muligheder igennem sociale klausuler tak til enhedslisten og dansk folkeparti for at gå ind i det som diskussionen rettelig handler om

handler ikke om at ramme virksomheder det handler om det modsatte

en bred vifte af erhvervsuddannelser hvor vi ved at hvis vi ikke får skabt tilstrækkelig mange praktikpladser

alvor får gang i væksten igen det som lovforslaget handler om bare for lige

man næsten glemme i den diskussion der var er

vucer erhvervsskoler private gymnasier

i forbindelse med udbudsforretninger at anvende klausuler om uddannelses og praktikaftaler

er blevet diskuteret her et følg eller forklar princip

de steder hvor man har lavet frivillige partnerskabsaftaler som rent faktisk er med til at skabe flere praktikpladser

med lovforslaget her at man fortsat fortsat kan lave frivillige partnerskabsaftaler men det skal selvfølgelig være frivillige partnerskabsaftaler med kvalitet

har lavet en frivillig partnerskabsaftale hvis der i realiteten ikke er nogen substans i den det er lige præcis

får venstre og konservative til

er gode svar på de tekniske spørgsmål om det alligevel ikke er en god idé at give muligheden for at bruge sociale klausuler og uddannelsesaftaler som et supplerende værktøj

af initiativer der i øvrigt bliver taget for at skaffe

praktikpladser og lærepladser til de unge

nok praktikpladser og sociale klausuler er et frivilligt tilbud hvor virksomheder

får en ordre i kassen og samtidig også skaber nogle uddannelsespladser som der er hårdt brug for i forhold til de unge

bredt flertal bag lovforslaget det er et lille men vigtigt forslag

det vil sige at som udgangspunkt når det er en statslig myndighed for det kommende år også kommuner og regioner

forhold til selvejende institutioner skal man som udgangspunkt anvende sociale klausuler hvis ikke man gør det det kan der være nogle gode grunde til skal man forklare hvorfor man ikke gør

institutioner når det er de skal have lavet forskellige opgaver at man anvender sociale klausuler men sådan set var den konservative ordfører jo den der allerede gav nogle eksempler på at på trods af at der ikke

så skarpe rammer og regler nu er der faktisk blevet oprettet lærepladser med sociale klausuler allerede

i sin indledning at det her lovforslag handler om at sikre at når det offentlige går ud og bygger

kan ministeren ikke ganske kort inden ministeren svinger sig helt op og snakker om

os alle sammen der sidder hernede og undrer os hvem kommer det her lovforslag til at omhandle går erhvervsskoler ud og bygger supersygehuse

vi optaget af at være med til at dele viden om de frivillige partnerskabsaftaler rigtig god idé region hovedstaden bare for at nævne en der ikke har været her har været rigtig god med nogle jobkonsulenter

hjælpe med at få lavet endnu flere praktikpladser rigtig god idé

lærepladser ved at offentlige udbud anvender sociale klausuler så vidt det er muligt

at etablere praktikpladser er gratis men det koster at etablere praktikpladser

godt tænke mig at høre hvorfor det så ikke fremgår af lovforslaget hvis man tror det virker at det har konsekvenser for erhvervslivet

har da også ved flere lejligheder tilkendegivet og aktivt arbejdet for at forenkle dansk lejelovgivning

har kunnet hilse med glæde det har imidlertid været særdeles vanskeligt og opgaven pågår stadig væk på den baggrund kunne man måske nok undre sig over at vi nu ikke bare

lejeloven boligreguleringsloven den almene lejelov og erhvervslejeloven men nu også får en femte lejelov

altså udlejning af grunde hvorpå der står eller skal etableres et sommerhus

er i forvejen et kludetæppe og vi må sige

bliver noget mere indviklet når man skriver i forslaget at det opbygges over erhvervslejelovens regler erhvervslejeloven som blev vedtaget i år to tusind

det her lovforslag vi har foran os i dag er baseret på det modsatte nemlig på en præceptiv lovgivning altså en lovgivning der overruler parternes aftale i venstre er vi altid

påpasselige når vi bliver præsenteret for præceptiv lovgivning det kræver i hvert fald en rigtig god grund og det kræver at vi er helt sikker på hvad det er vi gør når vi vedtager en lovgivning der er præceptiv

går forud for det to voksne mennesker har aftalt det må som sagt kræves

er rigtig gode grunde til det vi kender præceptiv lovgivning inden for andre områder lærlinge funktionærer boliglejeret og så videre det er alt sammen kendetegnet ved at der er en svag part på den ene side og en stærk part på den anden så er der rigtig god grund til at beskytte den svage part det er så spørgsmålet hvordan

det forholder sig i relation til det her forslag om vi ligesådan har en

omfatte eksisterende aftaler det er kun fremtidige aftaler det skal omfatte og der er en række spørgsmål som vi i hvert fald gerne vil have afklaret før vi tager endelig stilling til forslaget

særdeles skeptiske over for det her med præceptiv

sådan kunne det i hvert fald se ud for mig at der ikke kan aftales huslejefred i en længere periode selv om lejer og udlejer er enige om at huslejen

at fremgå af lovforslagets § fire jævnfør § en stykke fire

er præceptivitet og at lovens regel om fem årige reguleringer så træder ind og overruler parternes aftale

have klarhed over om det er en misforståelse eller

bare er sådan må jeg sige tilsvarende ser det for mig ud til at man ikke kan aftale længere opsigelsesvarsler end seks måneder fra lejerens side er det rigtigt er det også en korrekt fortolkning af præceptivitetsbestemmelsen endelig kunne det se ud til at lejeren altid har afståelsesret det vil sige

tvunget til at acceptere en anden lejer som han dog selv kan godkende det er et vilkår deri men i hvert fald

denne lejer nummer et en afståelsesret så jeg gentager hvad jeg sagde før præceptiv lovgivning er noget vi skal passe på med og vi skal være helt stensikre når vi vedtager sådan her i folketinget på på den baggrund vil jeg sige at

nærmere dokumentation

de konkrete tilfælde som vi vil spørge om og

vil blive behandlet i relation til

jo over alle lejeaftaler herunder også eksisterende lejeaftaler om grunde og hvis vi kigger efter i baggrundsmaterialet

forslaget vil man jo netop kunne se at en af de domme som ministeriet har henvist til er en dom der netop anvender aftalelovens § seks og tredive i den her forbindelse så svaret til

med den formulering den har han må forsøge at søge sin tryghed i aftaleloven herunder aftalelovens § seks og tredive

sommerhuse hvilket har ligget nogenlunde stabilt

to og halvfjerds i dag findes der ingen særlig forbrugerbeskyttelse

til lejerne af sommerhusgrunde det kommer især til udtryk når den eksisterende lejeaftale udløber og en ny skal genforhandles

af sommerhusgrunde i den situation står lejeren i dag meget svagt vi har eksempler på at udlejer har stillet krav om om lejestigninger på

til flere hundrede procent stigninger som lejeren

ellers er alternativet nemlig at lejeren skal flytte fjerne eller overdrage

sit sommerhus på den lejede grund på den anden side kan de lange kontrakter gældende i op til tredive år uden regulering også være uhensigtsmæssige i forhold til udlejeren den oprindelige aftalte leje kan nemlig efter

en årrække være langt fra lejen

tilsvarende grund den manglende regulering på området har ført til flere tvister mellem udlejere og lejere for sommerhusene på bøgebjerg strand i kerteminde hvor jeg selv kommer fra har der kørt en mangeårig retssag i både by og boligretten her blev lejerne mødt med et krav om store lejestigninger på deres sommerhusgrunde først på tre hundrede og halvtreds procent og senere på en hundrede og syv og tredive procent dertil kommer at forbrugerombudsmanden har været inde over tilsvarende sager hvor lejer og udlejer har været uenige om prisen og

de nye lejeaftaler det førte blandt andet til at forbrugerombudsmanden i to tusind og otte opfordrede den tidligere regering til at se nærmere på forholdene omkring sommerhuse

er derfor god grund til at vi nu går ind og gør retsstillingen på området klar og fastsætter regler for de centrale dele af lejeforholdene

til markedslejen hvis den gældende leje afviger væsentligt fra markedslejen

en anden lejer i sit sted hvor udlejeren

forpligtet til at fortsætte lejeforholdet med en ny lejer

5 lejeren kan frit opsige lejeforholdet med seks måneders opsigelsesfrist loven får kun virkning for fremtidige aftaler

eksisterende aftaler med lovforslaget får vi præciseret aftaleforholdene mellem ejere og lejere i forhold til lejefastsættelsen og den løbende regulering af lejen med lovforslaget sikres lejeren større tryghed omkring fremtidige lejeaftaler risikoen for et stort prishop prishop i lejen bliver reduceret og gennemsigtigheden gennemsigtigheden og forbrugerbeskyttelsen bliver øget med disse bemærkninger

noget som de to parter har aftalt men med noget som regeringen pålægger de to

begunstige den ene part på bekostning af den anden part hvad nu hvis den part som ikke bliver begunstiget ved det her men tværtimod bliver stillet dårligere under de forhold ikke ville have indgået aftalen er det ikke en helt uholdbar situation at vedkommende er i en aftale som bliver ændret af regeringen og som vedkommende så ikke har en mulighed for at komme ud af

synes ikke vi rokker ved noget vi giver selvfølgelig en lille smule beskyttelse

til den der lejer men man må vel også sige at

være en lille smule sikkerhed for den der lejer

og der kan jo være flere grunde til at se nærmere på området med dette lovforslag foreslås der indført et regelsæt som fastsætter nærmere regler

lejefastsættelse ved lejeaftalens indgåelse lejeregulering i lejeperioden lejers ret til at sætte en ny lejer i sit sted

mig til at stille nogle spørgsmål til ministeren

forslag dermed fratager parterne muligheden for selv at aftale hvordan lejeforholdet skal være når lovforslaget lægger op til en regulering på området muligheden for at leje en grund og på grunden opføre et sommerhus eller overtage

og ifølge bygnings og boligregistret er der knap ni tusind registrerede sommerhuse som tilhører lejeren af den grund hvor sommerhusene er beliggende

at i et af høringssvarene skriver advokatrådet at lovforslaget alene indeholder en summarisk gengivelse af gældende ret det får mig til at tænke på om det her lovforslag

måske kan ministeren uddybe det også i forhold til det her lovforslag ønsker jeg også oplyst om det her lovforslag også kommer til at omhandle kolonihaver eller om det kun drejer sig om decideret sommerhuse på lejet grund

så kunne jeg også godt tænke mig at høre

har fået rigtig mange henvendelser fra de her ni tusind

har en række spørgsmål til det her lovforslag som vi gerne

støtter eller ikke støtter lovforslaget på nuværende tidspunkt da det kræver lidt afklaring

grund idet lejelovgivningen kun omfatter aftaler om leje

hvilket lejelovsbegreb og hvilken lejeberegning man skal have i det her land havde det været fornuftigt også

andre organisationer med den interesse mulighed for at udtale sig

det rigtig godt at det område bliver lovreguleret aftalelovens bestemmelser

mod ublu aftaler så det er godt at der nu kommer en lovregulering det siger jeg selv om jeg har nogle kritiske bemærkninger til lovforslaget loven gælder først når en eksisterende aftale udløber og det er jo en åbenlys svaghed ved den der bliver nævnt fra den socialdemokratiske

bøgebjerg strand som umiddelbart virker urimelig men det skal så lige med at lejerne på bøgebjerg strand har tabt den sag i retssystemet derfor er der behov for en eller anden adgang til at få prøvet indgåede aftaler

er markedslejen og en mulighed for løbende regulering efter prisindekset enhver der kender lidt til enhedslistens holdning til boligpolitik og lejefastsættelse ved med markedsleje ikke lige

så det kan ikke komme bag på nogen at vi vil arbejde for at få indarbejdet lejelovens bestemmelser om lejefastsættelse i det her men stadig væk med med retten som

når ministeren så vælger en model der ligger meget tæt op ad erhvervslejeloven

det være rigtig godt hvis han tog hensyn til

professionel erfaring ud i de her sager og har det som noget han

gerne høre ministerens bemærkning til så enhedslisten betragter forslaget som en forbedring

og vi vil have ændret lejefastsættelsen fra markedsleje til leje efter lejelovens bestemmelser

udgangspunkt i det lejedes værdi

det må lejer aftale med udlejer som i enhver anden frivillig aftale

der har så været noget snak tidligere og i årene op til at det her lovforslag er blevet formuleret hvor man har sagt at

på det her område og det bliver vi nødt til at beskytte ejerne af sommerhuse imod men man må jo også sige at markedet for sommerhuse har udviklet sig betydeligt i

i perioden op til to tusind og otte steg prisen på sommerhuse helt generelt meget rigtig meget endda sommerhuse gik fra at være noget som rigtig mange havde råd til til efterhånden at være lidt af et luksusgode især de sommerhuse som havde en attraktiv beliggenhed det skal selvfølgelig også afspejle sig i den leje man betaler når man lejer en jord

udlejers rettigheder til at opkræve den

jo altså markedsværdien af

stiger kravet om hvad udlejer skal have i husleje altså

må lejen også være højere hvis den bestemmes på markedsbaseret niveau markedslejen må være højere når lejer stilles bedre

der i dag betaler x kroner i leje fremover vil komme til at betale x kroner plus et eller andet ekstra som er en kompensation til udlejer som markedet ville sætte så hvis ministeriet virkelig har en intention om at der skal være markedsbaseret udleje i begyndelsen af aftaleforholdet

at det fører til større omkostninger for lejerne af grundene

ikke ministeriet har tænkt så meget over

det burde man gøre men som det ligger her og

få værdien med eller skal rydde grunden helt

men selve udgangspunktet for lejen er markedsbaseret så den leje man ville kunne få med en ny

kan kræve af sin gamle lejer ifølge den her lov sådan forstår

var de stærke og svage

kan jo forlange at få huset fjernet hvis man

der måtte være jeg kan godt forstå det for det er helt komplicerede spørgsmål vi har med at gøre gøre men tak for

også tak til enhedslisten og herre lars dohn som selvfølgelig altid og sådan er det jo med politiske

anerkendte at det var godt der blev reguleret på området

ville spørge om man kunne fratage parterne mulighed for indgå en aftale her

fru karina adsbøl at det ikke er tilfældet man kan faktisk godt indgå en aftale også en særlig dyr eller billig aftale hvis man ønsker det men det er klart at i det øjeblik man indgår en ny aftale

få den reguleret i forhold til markedslejen det er jo en

i forhold til advokatrådet om det her nu bare var en regulering af de eksisterende forhold ja det er jo en regulering af det men det er altså også en helt ny regulering det er et helt nyt

som gør at man faktisk kan regulere

aldrig været reguleret på området før domme som herre

at man ikke havde mulighed for domstolsmæssigt at gøre noget ved det så derfor er

bestemt ikke for kolonihaver det gælder kun for sommerhuse på lejet grund

så vidt jeg forstår nogle særlige regler for kolonihaver det hører ikke under mit ressort under miljøministeriet i forhold til den del

tror jeg har været nogenlunde rundt om det

om lejeaftaler på grunde hvor lejeren har opført et sommerhus det er helt klokkeklart og der findes i dag som flere har sagt ni tusind sommerhuse på lejet grund

tilladelse efter sommerhusloven at udleje en grund hvorpå en lejer

opført et sommerhus og med den meget restriktive praksis

blive tale om en faldende bestand af den her type sommerhuse mit ønske

de har rimelige og fornuftige vilkår for det sommerhus de har opført eller har erhvervet på en lejet grund man skal måske i den forbindelse huske på

er tale om sommerhuse der ud over den meget rekreative værdi for lejeren

har en interesse i bliver håndteret fornuftigt lejeaftaler om sommerhusgrunde er typisk tidsbegrænsede det er altså perioder som er meget varierende fra fem til ti år kan de gå helt ned til det er en sædvanlig fremgangsmåde at grunden lejes for en fast leje i lejeperioden uden adgang til løbende lejeforhøjelser når lejeperioden udløber

optages der forhandlinger mellem parterne om en ny periode til en justeret leje samt andre vilkårsændringer som parterne kan blive enige om ofte er der tale om at lejen har stået stille i mange år og derfor kan selv

lejestigning omvendt

også være tilfælde hvor lejen er skruet lige højt nok op vi så det i bøgebjerg hvor lejeren risikerer at miste sit hus hvis han ikke får sin aftale forlænget og så bliver man altså presset til at

her problemet er for det er jo netop sådan at lejeren ikke bare kan tage sit sommerhus og

det over til en anden udlejer og dermed få gavn af konkurrencen på området

vil lejeren derfor som udgangspunkt være tilskyndet til at acceptere lejestigninger som vil kunne medføre at lejen forhøjes langt ud over det der er markedslejen og her er lejeren ifølge min mening herre preben bang henriksen den svage part

ser jeg et behov for at sikre bedre og mere gennemskuelige vilkår for de her lejere

i de aftaleretlige vilkår vi ser i dag og de regler som reglerne der er i dag det er det der er hensigten med lovforslaget det ikke meningen med forslaget at de her lejere skal stilles bedre end andre det skal blot sikre rimelige og gennemskuelige forhold

helt centralt på lovforslaget er derfor to ting

at forhindre at lejen udvikler sig i spring som det er foreslået her så er den aftalte leje det man kan forvente svarer til markedslejen og den kan alene reguleres efter det der hedder nettoprisindekset samtidig med at der hvert femte år kan ske en tilpasning af lejen til den aktuelle markedsleje tilpasningen skal indfases over en fem årig periode for at sikre en jævn udvikling det er endvidere foreslået at lejeren skal kunne indsætte en ny lejer i sit sted hvis sommerhuset overdrages

sikrer vi jo at lejeren kan overdrage det sommerhus

har ladet opført på den lejede grund og som forbrugerrådet ganske rigtigt påpeger

der gå rigtig meget til spilde

sommerhusejeren sommerhusejeren skulle jævne

med med jorden hvis det var sådan

om en ny aftale jeg synes at vi med det her forslag har skabt et rigtig godt og fornuftigt grundlag for aftale om leje af sommerhusgrunde hvorpå lejeren har opført et sommerhus som tilgodeser begge parter det har nemlig været meningen at vi laver en ordentlig balance i det

sige igen at jeg ser frem til et rigtig godt udvalgsarbejde og håber vi kan besvare spørgsmål således at både venstre konservative og df

gå ind og kræve den reguleret efter markedslejen det betyder at der er grænser for hvor højt man kan gå op for fem år efter skal man enten gå op eller ned så det virker regulerende på det og det er

det er markedslejen der er udgangspunktet for

føromtalte eu forordning forventes vedtaget i dette efterår med retsvirkning fra første januar to tusind og fjorten det er vigtigt at eus fonde bliver mere effektive at svindet mindskes og at

mere fokus på konkrete og målbare resultater derfor hilser venstre den nye forordning velkommen venstre noterer sig at ministeren har lyttet til en række af de høringssvar

berørte parter og særlig det høringssvar der kommer fra danske universiteter de er bekymrede for den mulige hæftelse for øvrige modtagere af tilskud det virker yderst uheldigt og derfor er det glædeligt at ministeren har valgt at lytte til bekymringerne

højde for disse når forslaget og loven udmøntes

det afgørende at implementeringen af lovgivningen bliver gjort på den mest smidige måde så transaktionsomkostningen mindskes

det er så let som overhovedet muligt at udnytte mulighederne inden for eus fonde samtidig med at det omvendt ikke er muligt at misbruge midlerne det er derfor med en vis ærgrelse at venstre

fra danske universiteter det er bekymrende at flere universiteter overvejer helt at lade være med at søge og gennemføre projekter med støtte fra eus fonde det skyldes at det angiveligt og ganske enkelt er for besværligt og at dokumentationskravene med videre er for omfattende det er uheldigt hvis universiteterne afholder sig fra at søge oplagte midler fra eu fordi det er for besværligt venstre opfordrer derfor til at der i forbindelse med arbejdet med l seks og tredive bliver set på hvordan vi kan gøre ansøgnings og

og dermed lette ansøgningsprocessen de nævnte udfordringer til trods

er ikke de store ændringer vi foretager i den eksisterende lov det sker i fuld harmoni med de nye forordninger de overordnede rammer for administrationen af fondene i danmark vil være uændret et nyt element er at der ifølge forordningsudkastet skal afsættes midler til en pulje til bæredygtig byudvikling lovforslaget indeholder derfor nedsættelse af et indstillingsudvalg

af puljen til bæredygtig byudvikling regeringen forventer desuden at der i eu træffes beslutning om at der fra ramme til finansiering af socialfonden

som regionalfonden og socialfonden for at sikre hjemmel til

foreslås lovens anvendelsesområde udvidet til også at omfatte fonde hvis midler i henhold til eu beslutningen er overført fra rammerne til finansiering af

og socialfonden som altid i sådanne sammenhænge

skal eu midlerne medfinansieres nationalt med lovforslaget fastlægges det at medfinansiering af statens administration og

og socialfonden afholdes af erhvervs og vækstministeriet og at offentlig medfinansiering af

social børne og integrationsministeriet forordningen for de to fonde forventes vedtaget i eu i løbet af dette efterår og det forventes samtidig at forordningerne vil have retsvirkning fra den første januar to tusind og fjorten for at sikre

kontinuitet i administrationen mellem den gamle og den nye budgetperiode er det derfor vigtigt at lovforslaget for administrationen af programmerne er på plads ved begyndelsen af den nye budgetperiode lovforslaget fremsættes derfor på grundlag af forslag til forordningerne loven vil først kunne vedtages når forordningen er vedtaget og derfor har ministeren da også allerede gjort opmærksom på at der under forhandlingerne af loven i folketinget vil blive fremsat et ændringsforslag som henviser til netop forordningen

vigtigt at understrege at lovforslaget ikke omfatter selve udmøntningen af regional og socialfondsmidlerne i danmark det er måske det som de fleste finder interessant udmøntningen fastsættes i dialog med

været i høring og her er forslaget blevet justeret for at præcisere

at de regionale vækstfora skal høres inden erhvervsstyrelsen som forvaltningsmyndighed for

og socialfonden træffer afgørelse om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud det er et fornuftigt princip at opretholde og derfor har regeringen naturligvis imødekommet det forslag

men omvendt må man også sige at vi har det her lovforslag til behandling inden

eu har vedtaget den her forordning som

dansk folkeparti lidt er i den forkerte rækkefølge at gøre tingene

er et område der er underlagt national kompetence og det er et område som de enkelte nationer selv skal værne om og

for socialt dårligt stillede i eu og så videre men omvendt må vi også have lov til at sige at når nu

er underlagt national kompetence og dermed vores egne parlamenter og vores egen lovgivning

hvor vi ikke sådan bare skal sige ok og pyt med det

det her lovforslag vi mener simpelt hen at det er den forkerte vej at gå vi mener faktisk at eu skal

at blande sig i de sociale ordninger og vi mener faktisk at de her socialfonde

venstres ordfører var jo inde på at der var en række problemer og udfordringer med det blandt andet at det er omstændeligt at ansøge og at det er tungt administrativt system

det er forbundet med en stor revisionsudgift overhovedet at

og så videre i eu systemet vi tror det ville være langt langt bedre og langt langt mere effektivt hvis de her ting

afgørelsesmæssigt og vurderingsmæssigt lå hos de enkelte nationale parlamenter

et forkert område at prioritere

det er et område der er underlagt national kompetence

have eu til at bestemme yderligere på det her

periode for de her fonde i eu fra to tusind og fjorten og frem til to tusind og tyve og for at

fra den første januar vedtager vi

at administrere den forordning der kommer fra eu der er to

nævneværdige ændringer i den nuværende lov og det er er det som allerede er blevet nævnt nemlig en pulje til bæredygtig byudvikling og så den her nye pulje til socialt dårligt stillede som altså bliver vedtaget nede i eu vi skal selvfølgelig være klar til at kunne få

del i de midler og derfor vedtager vi nu

vi kan støtte op om

er som andre ordførere jo har været inde på tale om en rent administrativ ændring og det er en ændring som vi i sf naturligvis bakker op om

er det kun muligt at få et indtryk af indholdet af de kommende forordninger ved at læse forslagene til de enkelte forordninger og de er alt for ukonkrete lovforslaget vil reelt give ministeren et lovgivningsmæssigt frirum til at udforme lovgivning der skal implementere kommende forordninger som vi ikke kender indholdet af det er vi betænkelige ved endelig skal det bemærkes at liberal alliance generelt er skeptisk over for eus strukturfonde eus strukturfonde illustrerer på bedste vis den uheldige drejning som eu projektet har taget eu startede som et økonomisk frihandelssamarbejde som understøttede økonomisk fremgang og velstand

eu i dag kendetegnet ved en politisk detailregulering og en helt enorm omfordeling af støttekroner blandt andet igennem eus strukturfonde alt for mange skattekroner som kunne være brugt til at skabe vækst og velstand spildes i eus støtteprojekter og der har desværre været alt for mange eksempler på at støttekronerne spildes på vanvittige projekter og meningsløse aktiviteter

værsgo

vi skal bruge midlerne til kommer på på et senere tidspunkt

det var nødvendigt at fremsætte forslaget nu når vi alligevel

det kan få virkning og træde i kraft så tidligt i

ret stor virkning i forhold til at stimulere beskæftigelsen og væksten i danmark og det er begrundelsen for det jeg må også sige

kommentar om rammen for det hele at

meget flot og rammende vis

beskrev hvad det her forslag går ud på så tillykke med den tale den vil jeg

bare for at vores lyttere også kan forstå hvad det egentlig er vi har med at gøre her det var jo som vores formand nævnte at at det er blevet forkortet til

lette grænseoverskridende samarbejde og derigennem styrke den økonomiske og sociale samhørighed i eu ændringerne skal bringe den danske lovgivning i overensstemmelse med de eu regler der er på området og med lidt held også forenkle og præcisere reglerne for

at offentligretlige organer fremover også omfatter offentlige virksomheder og de ændringer imødekommer

efterspørges en udvidelse af deltagerkredsens muligheder

tredjelande og oversøiske territorier i venstre støtter vi forslaget da vi mener det er meget vigtigt at vi får strømlinet reglerne sådan

er det også fornuftigt at reglerne på området bliver enklere og mere gennemskuelige til trods for at eu ting i stadig er noget meget klumpet noget

forhåbentlig vil det opmuntre til mere og bredere samarbejder på tværs af grænserne i eu jeg har noteret mig at lovforslaget er lavet på baggrund af en meget bred høring

at de interesserede parter og de høringssvar der er kommet ind

jeg også noteret mig at det fremgår af lovforslaget at det hverken har administrative eller økonomiske konsekvenser for det erhvervsliv som vi borgerlige kæmper så meget for

sådan

og det kan vi blandt andet ikke fordi vi heller ikke i europaudvalget tilbage i to tusind og tolv hvor det

skal gå ind og kere sig om og vi mener sådan set ikke at det

er nødvendigt for danmark at have nogen som helt

men når eu vedtager en forordning som det hedder

er jo for at sikre at eu har mest hånd i hanke med de

nogle grupper i østeuropa og sydeuropa og der har man altså brug for nogle faste rammer i en forordning til at administrere det her det betyder så at danmark også skal vedtage en lov på det her område selv om det ikke berører os og derfor er der ikke så meget andet at sige end

vide om det kunne få i fremtiden

nogle eu lande i syd og østeuropa som bruger

tage stilling til et forslag fra en eu forordning som vi ikke kender indholdet af det synes vi i liberal alliance ikke at man kan det må være det mindste at man faktisk ved hvad man siger ja og nej til i dette folketing

spørgsmålet om hvorfor vi så behandler det her har den radikale ordfører været inde på

kutyme i eu at når man vedtager den her type forordninger

man bruger tid på det jeg vil nu glæde mig over at vi ikke har brugt så lang tid på forslaget

men måske også bare stilfærdigt minde om at der jo kan være andre parlamenter rundtom

eu hvor de bruger tid på

forordninger og vedtagelser som vi finder meget meget afgørende

i hvert fald været meget vigtigt især for mange

at få klarhed i forhold til det her